det bliver pinligt for regeringen

har stillet et ændringsforslag om at der altid skal gives torterstatning til ofre for egentlige hjemmerøverier

særdeles ubehagelige oplevelse det kan være

det her forslag om hjemmerøverier var designet til

at trygheden eroderer for rigtig mange danske familier i forhold til efterløn og pension vi

antal hjemmerøverier …

jeg har fået klarhed over at det

antal hjemmerøverier der var omfattet og den afsmitning det kunne give i forhold til andre hjemmerøverier

to og tyve egentlige hjemmerøverier

af trygheden for ofrene men nej sådan er

kan udgøre en meget voldsom belastning for

særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig trygt og sikkert i eget hjem

på grund af den hensynsløshed der ligger i et planlagt overfald på tilfældige sagesløse i deres eget hjem

man siger altså at egentlige hjemmerøverier er

psykologhjælp til ofrene så de kunne komme sig over krænkelsen

vil man selvfølgelig stemme imod det her forslag fra s og

regeringen til at man

får kigget på det så vi kan få rettet op

jeg synes det er forkasteligt at regeringen kommer mediefokus på en sag som for eksempel i brønderslevsagen

villig til at tale om erstatninger noget som s og sf har gjort i lang tid

ønske at regeringen var meget mere fremsynet og ønskede at sikre ofrene langt bedre end man gør i dag

som en seriøs politiker som gerne vil deltage i konstruktive dialoger

karina lorentzen dehnhardts parti socialistisk folkeparti har udviklet sig til et socialistisk populistisk parti som åbenbart er parat til at gribe enhver

skal stille dem i et bedre lys end alle os andre

ofre for hjemmerøverier hvad er det for en facon jeg synes bestemt ikke det er sympatisk

det er kedeligt at socialistisk folkeparti er blevet så populistisk i

tilgang til tingene at det er den form for debat vi skal have her i folketingssalen

spørgsmål det er jo et kompliceret spørgsmål selvfølgelig vil

på noget altså

vil være nødvendigt man skal tage stilling til man kan ikke bare selvstændigt

uden at sætte det ind i en sammenhæng med andre ting for eksempel skal man være opmærksom på at der ved tort forstås en krænkelse af en persons selv og æresfølelse det vil sige den pågældendes opfattelse af eget værd og omdømme og netop det

baggrunden for at der i praksis ydes tortgodtgørelse navnlig i æreskrænkelsessager samt i sager om frihedsberøvelse og sædelighedskriminalitet

i det ændringsforslag som socialdemokratiet

i øvrigt ikke taget stilling til godtgørelsesniveauet og det er naturligvis også et spørgsmål der må

vurderes nærmere inden man kan tage endelig stilling til det dertil kommer at ofre for hjemmerøverier allerede i dag kan være berettigede til en krænkelsesgodtgørelse efter den gældende bestemmelse i erstatningslovens § seks og tyve stykke tre der finder anvendelse

om et offer for et hjemmerøveri så er berettiget til en krænkelsesgodtgørelse det vil afhænge af de konkrete omstændigheder forbundet med røveriet

endelig rejser en bestemmelse hvorefter ofre for egentlige hjemmerøverier altid skal være berettigede til tortgodtgørelse også det mere principielle spørgsmål om der er tilstrækkeligt grundlag for på et enkelt område at indføre en særlig godtgørelsesadgang mens det med hensyn til ofre for andre grove forbrydelser fortsat skal bero på de konkrete omstændigheder forbundet med forbrydelsen om ofret vil være berettiget til en godtgørelse sådan

må man da gøre sig men det ønsker socialistisk folkeparti åbenbart ikke efter regeringens opfattelse

bør karakteren og omfanget af den krænkelse som ofret har været udsat for som hidtil være afgørende for der er grundlag for at tilkende et offer for en forbrydelse en godtgørelse jeg vil efter

til en drøftelse af om de nuværende godtgørelsesniveauer er rimelige

ændring af erstatningslovens § seks og tyve

må så afvente disse drøftelser som altså både

handle om godtgørelsesniveauerne og handle om i hvilke situationer der bør gives tortgodtgørelse eller lignende men man må have en samlet vurdering og en samlet drøftelse af det så det bliver en nuanceret tilgang vi får til det og så det kommer til at hænge sammen med andre bestemmelser i straffeloven eksempelvis og hænge sammen med erstatningsregler i øvrigt

jeg har været opmærksom på at brønderslevsagen har givet anledning til drøftelser om niveauet og der har jeg også tilkendegivet at jeg er parat til en drøftelse på baggrund af det niveau der er fastlagt i hvert fald i den første kendelse i brønderslevsagen nu må vi så se hvad

om at vi ikke forfalder til populisme i det her folketing fordi vi nærmer os sommerferie og folketingsvalg

motiver som vi ikke har men at vi i sådanne alvorlige sammenhænge

får alvorlige seriøse og nuancerede drøftelser af tingene og ikke laver hovsalovgivning for det ville være skadeligt

jeg må bare sige at det er yderst mærkværdigt at regeringen siger at for lige præcis den her

for eksempel dem der er udsat for et hjemmerøveri hvor det er et indbrud der udvikler sig til gengæld vil man ikke sige

særligt krænkende og dermed mener jeg også at man i retorikken har lagt op til

og retsudvalget at det her vil man også gerne kigge på

synes jeg faktisk det er nødvendigt det her ændringsforslag er nøjagtig lige så meget eller lige så lidt gennemarbejdet som ministerens eget forslag der er ingen argumenter i ministerens eget forslag for at vi lige præcis skal have et

er det fuldstændig ude i hegnet at ministeren

meget op over det her der er lige så meget populisme i ministerens forslag som der er i det her

i det her forslag kigger man dog i det mindste på ofrene

ingen sammenhæng i det fru lone dybkjær siger her vi laver en strafskærpelse over for nogle særlig alvorlige forbrydelser som vi synes er virkelig gemene og hvor der skal sættes hårdt ind det kombinerer vi i øvrigt med en stærkere politiindsats over for de pågældende

fra deres side for at blive pågrebet også er større men der er da kolossal forskel på at sige

synes der er behov for at skærpe straffen på et bestemt område og så bare fuldstændig ukvalificeret sige

uden at tage stilling til hvad med alle mulige andre ofre for alle mulige andre forbrydelser skal de så ikke også have ubetinget tortgodtgørelse hvad skal niveauet være hvordan skal det ses i sammenhæng med erstatningsbestemmelser i øvrigt det må vi da drøfte der kan vi da ikke bare lave hovsaløsninger

det er udtryk for populisme og det er det jeg er skuffet over

vant til meget fra socialistisk folkepartis side

have en seriøs nuanceret debat med fru

dybkjær nu påstår der er

at vi hæver straffen for særlig alvorlige forbrydelser det er jo helt normalt at vi gør det

jeg er enormt skuffet over justitsministeren jeg havde faktisk forventet mere det må jeg indrømme

jeg har mange illusioner om den her regering men jeg havde forventet en lille smule mere af den nye konservative formand er der noget der er hovsalovgivning så er det

der skal da straffes hvis der begås et egentlig hjemmerøveri eller almindeligt hjemmerøveri eller hvad man nu finder på at kalde det det er da klart men vi synes

en vis hjælp til til ofrene men vi synes at tingene skal være gennemarbejdede det er ministerens forslag ikke og det ved ministeren udmærket godt selv det ikke er og er der noget der er hovsalovgivning så er det l to hundrede og ni

det er da signallovgivning der vil noget når man overhovedet ikke sammenligner det med strafniveauet alle andre steder ministerens

og det er mere forargeligt fordi der trods alt sidder en regering

nu er jeg hverken overrasket eller skuffet jeg kom i folketinget i to tusind og fem

at ministeren mener at man godt kan hæve straffen for enkelte forbrydelser uden at foretage nogen vurdering af hvordan det hænger sammen med straffen for andre forbrydelser

som helst seriøst belæg for at det vil reducere antallet af forbrydelser det kan man godt gøre det er saglig og seriøs politik

med justitsministerens egen opfattelse af hvad der er en rigtig seriøs politiker værdigt derimod er det fuldstændig useriøst og usagligt at stille forslag om at forbedre erstatningsordningerne uden at gennemføre de samme sammenligninger

at justitsministeren har et problem også med

per clausens indlæg er jo forkerte når vi nu foreslår det er

naturligvis ud fra en vurdering af at sammenlignet med andre forbrydelser er der behov for at skærpe straffen her fordi det er nogle særlig gemene forbrydelser vi vil skærpe straffen

fuldstændig ligeglade med ofrene for hjemmerøverier i modsætning til socialistisk folkeparti som

det som i den grad fik mig

en klog mand har engang sagt noget om ikke at kaste med brosten når man står inde i drivhus

undersøgelser og dokumentation for at det her skulle have nogen som

effekt hvor er gennemgangen af at det her er et område hvor der burde straffes hårdere i forhold til andre områder og hvad er forklaringen på at justitsministeriet i al sin visdom når frem til at her skal der strammes op på lovgivningen i maj måned sådan at vi er nødt til at behandle sagen i en forlængelse af

fordi han lige om lidt skal stemme for noget han ikke selv tror på

for at forringe vilkårene for tusindvis af danskere i det her land når man forringer efterlønnen og forringer pensionsordningerne

egen dårlige samvittighed der er årsag til hans vrede

der kommer noget godt ud af at kaste brosten ud af et drivhus

jeg er i og for sig glad og meget tilfreds med at om ikke socialistisk folkeparti så i hvert fald fru karina lorentzen dehnhardt nu langt om længe åbenbart og tilsyneladende har erkendt at hjemmerøveri er en ganske ganske forfærdelig grim og brutal form for kriminalitet og at det er noget der skal have vi lovgiveres allerstørste opmærksomhed det skal fru

det er også derfor regeringen har fremsat det her forslag som netop indeholder blandt andet en markant strafskærpelse for hjemmerøveri fordi det er en så krænkende og brutal form for kriminalitet men venstre kan ikke støtte socialdemokratiet og socialistisk folkepartis ændringsforslag om automatisk tortgodtgørelse fordi det nødvendigvis må være sådan at det ikke er den kategori af kriminalitet man har været udsat for som er afgørende for om man får tortgodtgørelse men derimod hvad man reelt i hvert enkelt tilfælde

og lidelser derfor har justitsministeren jo med rettidig omhu som sædvanlig indkaldt retsordførerne til en seriøs og grundig drøftelse af hele dette komplicerede problemkompleks umiddelbart efter sommerferien tingene hænger jo sammen tingene er ikke sortehvide og det vi gør vedrørende tort for hjemmerøverier har en afledt virkning over for andre kriminalitetsformer derfor er justitsministerens fremgangsmåde den seriøse og derfor afviser venstre at stemme for socialdemokratiet og

hvis man i det hele taget bliver det

ord ved første behandling

når man i retorikken siger at det her er så stærkt intimiderende

og får store psykiske problemer

at det automatisk skal give en torterstatning som faktisk gives for lige præcis den oplevelse man har ingen skrupler med at udvælge lige præcis den her type sager til en strafskærpelse

lige præcis den her type ofre

fald ikke villig til at kigge på om det automatisk skal udløse en erstatning som faktisk kunne give penge til den psykologhjælp som kunne være nødvendig for at komme over krænkelsen det er mig komplet uforståeligt og det siger mig at venstre ikke er særlig interesseret i ofrene for de her forbrydelser

det her er noget som hjælp voldsofre

være ofre som er udsat for den form for kriminalitet som har brug for psykologhjælp og anden social bistand og det er så det der skal gives i den sammenhæng fru karina lorentzen dehnhardt har jo ikke hørt mig sige nej til at ofre for hjemmerøveri skal have tortgodtgørelse

en højere takst i tortgodtgørelse jeg har heller ikke sagt nej til at der kan være andre former for kriminalitet

skal være en tortgodtgørelse eller en højere takst end det vi ser praktiseret i dag det tror jeg faktisk meget let kan gå hen og blive resultatet af den her diskussion og jeg tror og

generelt er brug for en meget grundig revision af hele det her område jeg tror også der er behov for at

vi indstiller os på at det skal have et løft men det skal ikke være sådan at vi piller en kriminalitetsform ud med et

vi skal naturligvis se det her i en sammenhæng og vi skal jo også vide hvad det er for nogle niveauer vi snakker om og hvordan finansieringen skal foregå

hvad det reelt er for et niveau vi taler om

har simpelt hen ikke været gennemarbejdet og det har ikke været set i en

men det er da meget pudsigt at venstres ordfører står og siger at vi ikke skal vælge en kriminalitetsform ud at der skal være sammenhæng

lige præcis det man gør med forslaget om hjemmerøverier man vælger én kriminalitetsform ud og siger at det handler om de to og tyve egentlige hjemmerøverier

udsættes for er vi af den opfattelse at ofre efter en hjemmerøveri skal have udbetalt tortgodtgørelse

kunne udbetales en godtgørelse på titusind

syv og halvfems undskyld mig titusind kroner

to og tyve hjemmerøverier kan venstres ordfører ikke overskue de økonomiske konsekvenser

man egentlig stemmer

debatten om ændringsforslaget er jeg nødt til at sige til fru marlene harpsøe og fru marlene harpsøe stod her ved førstebehandlingen og sagde ens private

når man i ens eget hjem pludselig står ansigt til ansigt med en forbryder utryghed er frygt og frygt skal man

mener vi nu at frygten skal tages meget alvorligt ikke kun fordi frygten i sig selv er særdeles ubehagelig men også fordi angsten kan være totalt invaliderende for den der bliver ramt af den

frygten alvorligt fordi der er tale om følelser jo selvfølgelig skal vi

s og sfs beslutningsforslag om bedre hjælp til ofrene

her har været dansk folkepartis betaling for at forringe efterløn og pension og

det er jo simpelt hen noget vrøvl

ændringsforslaget

man glemmer man udvider for en gruppe men glemmer måske nogle andre

er behov for vi må ikke glemme nogen ofre fordi

det er jo

utrolig vigtigt og kun seriøst hvis

skåret ind til benet handler det her jo om

én gruppe af hjemmerøverier nemlig de egentlige hjemmerøverier og jeg mener bare at når man retorisk synes at det er særlig stødende og særlig krænkende så må man også kunne sige b og sige jamen det er så krænkende at det faktisk skal udløse torterstatning

at det vil dansk folkeparti ikke

at justitsministeren i en anden konkret sag har indkaldt til forhandlinger om erstatninger

s og sf har ønsket sig i lang tid men det er så kommet på baggrund af at der er en konkret sag i medierne som ikke har noget med hjemmerøverier at gøre

sagde sfs ordfører fru karina lorentzen at ofre for hjemmerøverier

udelukket fra at få erstatning der stod jeg alligevel og blev sådan lidt i tvivl jeg var ikke sikker på at det var rigtigt men i tvivl kan man altid blive og dertil replicerede jeg

med til at se på det her område nu viste

var forkert det var ren retorik fordi ofre for hjemmerøverier faktisk berettiget til at få erstatning efter § seks og tyve stykke en og hvis ikke efter stykke en så i hvert fald efter stykke tredje derudover kan ofre for hjemmerøverier få erstatning for tabt erhvervsevne tabt arbejdsfortjeneste der kan være forsikringsordninger der er tingserstatning skadeserstatning personskadeerstatning der er forskellige sociale ordninger der samler op der er mulighed for psykologhjælp

også det der hedder erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og jeg har formentlig glemt nogle

er nogen mulighed for at man kan få erstatning når man er offer for et hjemmerøveri er simpelt hen faktuelt forkert når vi så når tilbage til hvad det

man altid obligatorisk udbetale erstatning for tort når der er tale om hjemmerøverier uanset om der har været tort

at det skal være obligatorisk at det altid skal være sådan uanset grovheden uanset omfanget af forbrydelse må det jo være den konkrete forbrydelse man vurderer og giver erstatningen

jeg synes stadig væk at det er en meget besynderlig argumentation altså man har ikke nogen skrupler med at udvælge en bestemt type hjemmerøverier som er særlig strafværdige det er så den retoriske del af det

men de får det ikke altid

er så særlig krænkende så særlig stødende så særlig frygteligt at blive udsat for hjemmerøverier i sit eget hjem

frygteligt nok til at vi kan sige

det jeg bare synes

er væsentligt er at det ikke kun er os der sidder her og diskuterer det her emne der hører debatten der er rent faktisk rigtig mange mennesker der hører debatten og bliver i tvivl om hvad

det vi diskuterer er jo ikke et spørgsmål om om ofre for hjemmerøverier kan få erstatning for det kan de

den særlige ydmygelse man kan være udsat for ærekrænkende frihedsberøvende

at det skal være obligatorisk ligegyldigt hvor mildt eller hvor lille et hjemmerøveri har været

skal der gives erstatning for tort også selv om tort ikke

er noget sludder i ændringsforslaget vi har intet imod at se på erstatningerne til ofre for hjemmerøverier vi synes bare at det skal ses i en større sammenhæng nemlig med alle de andre muligheder der er for erstatninger der hvor man har mulighed for at genrejse folk og de kan leve et normalt liv efter forbrydelsen torterstatning er jo som man siger et plaster på såret

skal betale for skaderne det er en ekstra erstatning man får et plaster på såret

forstå på justitsministeren at han har bebudet at vi til efteråret

på det her område under et og så kan vi tage en diskussion på et fagligt sagligt grundlag derfor

men et andet medlem af herre tom behnkes parti nemlig justitsministeren har sagt et hjemmerøveri

et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig

sit eget hjem egentlige hjemmerøverier er endvidere efter regeringens opfattelse særlig stødende på grund af den hensynsløshed der ligger i et planlagt overfald på tilfældige sagesløse i deres eget hjem det var ordene hvorfor at man synes at det er særlig stødende men ikke særlig stødende nok til at der altid skal udbetales torterstatning

overgreb der er lige præcis her burde der være den mulighed så vi kan give ofrene mulighed

at betale sig ud af at få den psykologhjælp der skal til for at komme ud over krænkelsen jeg forstår bare ikke de konservatives retorik på det her område man siger at det her er særdeles groft at det er noget særligt men det er ikke særligt nok til at det altid udløser lige præcis den her type

det radikale venstre vil undlade at stemme til ændringsforslaget vi mener det er vigtigt at man kigger på hele spørgsmålet om tort men vi ønsker at se det i en større sammenhæng og ikke bare tage et enkelt område ud

sige at her skal der være torterstatning så vi er positive over for at kigge på området men vil

med den begrundelse

nu vikarierer jeg jo kun på retsområdet og kan derfor gå til debatten

som klart dokumenterer at man selvfølgelig skal stemme imod hele lovforslaget

det meningsløst at tage et enkelt område ud

beslutte sig til at man vil indføre nogle særlig hårde straffe på det område når man ikke lader det indgå i en sammenhængende vurdering af hvordan straffesystemet i øvrigt er skruet sammen proportionalitet og så videre det er jo helt indlysende rigtigt

at socialdemokraterne og sf har lyttet meget til herre tom behnkes indlæg

det ville være rigtig klogt og fornuftigt vil jeg sige

den ene er at dansk folkeparti gerne vil have skærpet straffene for alting og gerne ét område ad gangen så man kan få maksimal medieomtale for det det er jo dansk folkepartis interesse

at afskaffe efterlønnen og forringe pensionsvilkårene

have noget at gå og prale af samtidig med det det er jo sådan set det saglige argument der er for at vedtage det samlede

selvfølgelig den pointe at man kan stille sig selv det spørgsmål

medvirker til at hjælpe regeringen med at give dansk folkeparti den luns det kan jeg ikke forstå men i forhold til det konkrete ændringsforslag

at dem der har kaldt det ændringsforslag for populisme har fuldstændig ret det er et populistisk ændringsforslag stillet til et populistisk lovforslag men enhedslisten har den grundopfattelse at vi gerne vil skabe bedre vilkår for ofrene for kriminalitet i det her land

om rigtig rigtig mange gange

men det får os altså ikke til ikke at synes at der er et grundlæggende problem ved at man tager en forbrydelse og behandler den for sig selv isoleret set uden at se den i sammenhæng med andre forbrydelser og derfor vil vi uanset hvordan

uklarhed der så åbenlyst eksisterer hos venstrefløjen

og socialistisk folkeparti siger ja men det er et tøvende og uklart ja

hvorfor det står hen i det uvisse hvad der er de egentlige årsager til at stemme ja medmindre der er tale om et taktisk spil over for vælgerne

bakker lovforslaget op hvis man allerede nu kan tilkendegive at loven skal ændres

der er heller ikke længere nogen forskel på de to partier der er nu i realiteten et fælles socialdemokrati blottet for substans og politiske mål men til gengæld med en glat og skinnende overflade

jævnfør dagspressen

hvis det da stadig er et

igennem hele forløbet kritiseret og problematiseret lovforslaget det er som om man har forsøgt at tale til både tilhængere og modstandere af loven på en og samme tid debatten og hele processen viser hvor indholdsløs politik kan være det er et demokratisk lavpunkt når der er politikere som helt åbenlyst ikke er drevet af deres egne holdninger og principper

af ønsket om magt for magtens skyld lægger man det hele sammen har de to partier i fællesskabet leveret flere argumenter imod loven end for loven det er mit indtryk

det er essensen og det støtter vi varmt i dansk folkeparti det er vores politik det har vi aftalt med regeringen

for flere argumenter det handler om at vi ikke vil finde os i at vores gæstfrihed bliver misbrugt hverken mere eller mindre

og åbent erklære at

det er det som deres parlamentariske grundlag radikale og enhedslisten vil have

lovforslaget er § seks og tyve som opstiller de undtagelser som domstolene skal tage stilling til

skal træffe beslutning om hvorvidt der kan foretages en udvisning

domstolene skal stadig leve op til de internationale konventioner

socialdemokraterne og sf stillet et ændringsforslag som er formuleret af institut for menneskerettigheder og som netop handler om at sige put nu de der undtagelser ind igen for det giver ikke nogen mening at tage dem ud det vil bare skabe uklarhed i forhold til domstolene

eller praksis som domstolene skal igennem det er præcis de samme konventioner de skal veje op imod når de

om hvorvidt en udvisning er proportional eller ej

man støder imod der kan tale imod udvisning

vil være de bestemmelser der er i den danske lovgivning

bestemmelser som er i de forskellige internationale konventioner dermed øger man alt andet lige muligheden for

skal udvises af danmark fordi vedkommende har begået kriminalitet

ændringsforslag som socialdemokraterne har lagt

medføre indskrænkninger i mulighederne for at man kan udvise kriminelle udlændinge og det er selvfølgelig ærgerligt at man allerede efter et folketingsvalg vil

domstolene skal vurdere sagerne som de hidtil

spørgsmål i integrationsudvalget

at domstolene skal vurdere det som de hidtil

præcis det samme arbejde om § seks og tyve står der eller ej det havde bare været nemmere

så man ikke skulle ind og grave i de lovforberedende arbejder

herre martin henriksen sagde nemlig hvorfor

fra socialdemokraternes synsvinkel er det utrolig vigtigt at vi giver mulighed for at folk kan virke og bo i danmark at vi sætter pris på at vi er et samfund

og være med på holdet her er der plads til alle

kriminelle udlændinge og at der skal tages beslutning om hvorvidt de kan udvises hvis de begår noget

om proportionalitet hvilket vil sige at udvisningen skal stå mål med den kriminelle gerning der er begået vi synes derfor forslaget er en god idé men vi synes at det havde været bedre om man havde

og det lovforslag som i socialdemokratiets øjne ingenting ændrer vil man sørge for at ændre tilbage til noget som så heller ikke ændrer noget i forhold til i dag

det må jeg sige at det er en debat der er så sofistikeret at jeg for lang tid siden er stået af

virkeligheden derfor stemmer vi for i dansk folkeparti derfor støtter vi det i dansk folkeparti vi synes det er vigtigt at udlændinge der begår kriminalitet så vidt det overhovedet

kan jo sige på baggrund af herre martin henriksens

anden er hvordan det så bliver solgt

bandekriminalitet det som

men også at det ændringsforslag der er stillet er noget som i vores øjne vil give mere klarhed og give mere klar besked om hvad det er

at vi vil have ændret den kriminelle lavalder tilbage til femten år og vi har sagt at vi vil gennemgå det her område når vi på et tidspunkt kommer med i en ny regering fordi vi har brug for det

det er det der er præcist så man ved hvad

regne med og den uklarhed som den her debat skaber er ikke klædelig for den måde man behandler emnet på er ikke klædelig for den politikudvikling man skal have på det her område

er ikke klædelig for den politiske debat så den kunne vi godt have været foruden

essensen i forslaget er at det alt andet lige bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge det er essensen i lovforslaget og det

typisk læner sig op ad institut for menneskerettigheder og

det er jo det de gør

det er en mærkelig måde at føre en debat

virkelig har den opfattelse

hvorfor stemmer man så for

ud fra at sf også her er enig med socialdemokratiet det er jo meningsløst det er jo meningsløst lad os da stå sammen om at stramme udvisningsreglerne sådan at det bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge fordi det er sund

konstatere at hvis

de ændre den lovgivning som gør det muligt

jeg vil gerne prøve en gang til for herre martin henriksen vi synes det er vigtigt at have opmærksomhed på bandekriminalitet

er uklarhed omkring den del som handler om udvisninger og det er en uklarhed som bliver brugt til at få en debat

og ikke noget som helst andet er ikke en uklarhed som er gavnlig for processen eller for det som handler om udvisninger på grund af straf

at vi vil gennemgå området med tættekam for at se hvad der skal ændres og hvad der

er blevet et meget rodet område

og hvis man kunne sige det samme om regeringen og dansk folkeparti

kriminalitet skal udvises af danmark medmindre det med sikkerhed strider imod danmarks internationale forpligtelser

vi rykker så at sige grænsen et stykke i forhold til hvad der er gældende i dag

vi glade for i dansk folkeparti så sagde fru meta fuglsang at

i tvivl er fru meta fuglsang nu helt enig

med sig selv i det for jeg mener nu nok at man kan tyde

socialistisk folkeparti er jo splittet i udlændingepolitikken socialistisk folkeparti ved jo ikke hvilket ben de skal stå på og det må da være dybt problematisk når man forsøger at stille det

er i tvivl om hvad enhedslisten mener om det forslag der er til behandling i dag men jeg synes alligevel jeg vil

store menneskelige tragedier ifølge unhcr går det længere end hvad flygtningekonventionen tillader

ifølge domstolsstyrelsen er det langt mere tidskrævende og vil belaste de danske domstole og

meget svært ved at forstå at

med i oppositionen kan finde på at stemme for

nu har jeg selvfølgelig kun være medlem af folketinget siden to tusind og fem og har kun været minister i knap halvandet år men jeg må alligevel sige at jeg er forundret for jeg mindes ikke nogen sinde at have oplevet en sag

jeg nær sagt så bredt et flertal stemte for et givet lovforslag men hvor en del af dem som stemte lovforslaget igennem hele tiden blev ved med at påstå at dem som havde

lovforslaget ikke havde ret i det de sagde

for eksempel påstanden om at det her ikke er udtryk for en skærpelse

jeg må sige at når jeg har læst i

jo godt konstatere hvorfor det sker

det sker fordi man har sagt noget i

er i overensstemmelse med den virkelighed som optræder i lovforslaget

så stiller man i øvrigt ændringsforslag som heller ikke betyder noget

betyder ingenting noget alt er ophævet

derfor er det også vigtigt for mig ikke kun

af polemiske årsager

der er ballade i oppositionen men jo også af hensyn til dem der skal dømme i fremtiden klart at sige at lovgivers utvetydige stadfæstede intention med det her lovforslag er at skærpe praksis over for kriminelle udlændinge i forhold til udvisning således at der fremover medmindre det direkte strider

skal ske udvisning

forstå hvorfor socialdemokraterne stemmer for det her forslag

beklage at fru johanne schmidt nielsen ikke valgte at læse hele informations

der stod også andre interessante ting men jeg vil trygt overlade til enhedslistens ordfører selv at vurdere

jeg synes det er meget sigende at en minister der har fremlagt et lovforslag som han får rigtig rigtig bred opbakning til bruger sin taletid på

tredje behandling men jeg vil da gerne en gang til sige hvorfor socialdemokraterne støtter det her lovforslag det gør vi fordi

man begået organiseret kriminalitet bandekriminalitet skal det være en skærpende omstændighed i forbindelse med udvisning så kører ministeren rundt

skal overholde de internationale konventioner det vil sige at de ting man nu piller ud af § seks og tyve i lovteksten skal domstolene alligevel tage med i deres

om i strid med de internationale konventioner som er dem er listet op i

er en skærpende omstændighed at bandemedlemmer kan udvises hvorfor er man ikke bare taknemlig hvorfor vil man mistænkeliggøre vores motiver og hvorfor kan

jeg er sådan set i udgangspunktet glad for at der er så bredt flertal for det forslag regeringen har fremsat men jeg er selvfølgelig knap så taknemlig for at de partier der så har tilsluttet sig regeringens

folkepartis og

at udlægge det politiske indhold på en anden måde end det er

citere fra en artikel fra politiken den tredivete maj to tusind og elleve hvor professor i forfatningsret jens elo rytter som jo blandt andet vil

skriver følgende

bortset fra helt klare tilfælde hvor udvisning er menneskeretligt tilladt henholdsvis udelukket er det ikke let at trække en klar grænse mellem de tilladte og de forbudte udvisninger det er i mange sager vanskeligt med sikkerhed at forudse hvordan menneskerettighedsdomstolen vil vurdere spørgsmålet om udvisning derfor har de danske domstole med højesteret i spidsen formentlig også hidtil fulgt den linje at lægge sig på den sikre side af menneskerettighedsdomstolens praksis så man med sikkerhed undgår at krænke konventionen

man kan sige at bevisbyrden bliver

danske domstole udvise ja ikke nok med det selv hvis en dansk domstol måtte finde det mest sandsynligt men dog ikke ganske sikkert at

så står

og indstillet på integrationsministeren kalder det en procesrisiko som man altså er villig til at løbe for at få så mange kriminelle udlændinge udvist som overhovedet muligt

udvikling i danmarks forhold til de internationale

en lillebitte smule rystet jeg synes altså

domstolene skal gøre i sager hvor der er tvivl

skal dømme som hidtil det er dem der skal foretage et skøn vi har spurgt til

den europæiske menneskerettighedsdomstol nu

integrationsministeren stå og sige at

fulgte ministeren op med en kommentar som var vi kan risikere at tabe en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol men jeg tror det nu

jeg synes at det må påkalde sig en vis opmærksomhed at

at han også af andre grunde vil påpege noget så vi har

en debat som kører på noget indhold og så har vi en debat som kører på polemik

jer til at stemme for noget slemt for det skal man bruge i en debat det er ikke ok

skal foregå på talerstolen i folketinget vi skal diskutere

praksis ligner man skal stadig omfattet af internationale konventioner der kan være uenighed om det her med domstolene de skal varetage det

jeg ved ikke om jeg skal le eller eller græde over at

polemik i den politiske debat men den her

om vældig meget andet det er jo interessant

på den ene side stemmer for et lovforslag men samtidig i den politiske debat i folketingssalen som jo også er en retskilde for de afgørelser der skal træffes ved domstolene prøver på at svække den lovgivning vi ønsker at gennemføre det er derfor det er mig magtpåliggende at sige det jeg siger det kan man le af men det er sådan

må så sige

altså at vi har en dømmende magt i danmark og at det er domstolene der dømmer ja men selvfølgelig bliver rammerne omkring retsafgørelsen da ændret

betænkningerne og de vejledninger som domstolene stadig væk venter på

er retskilder der er ret stærke også i form af de spørgsmål og svar der er givet

præcise de understøtter det som

og jeg vil tro at som retskilde

en forholdsvis sekundær tertiær jeg ved ikke hvor meget kilde det ved domstolene og jeg håber at de har et større overblik over det end

bliver givet her som retskilde er det her noget man går til

andre kilder også de kilder som ministeren har ansvar for som minister

kilder som skal gives som betænkninger som vejledninger

skal ligge direkte og når ministeren står her og siger at vi jo skal påvirke praksis

om ministeren er klar over at ministerens fokus og folketingets fokus er at lave lovgivning og at det vi får bekræftet i svarene

domstolene skal træffe de vurderinger der skal træffes jeg er fuldstændig sikker på

det er ikke noget vi skal lave her det er domstolenes arbejde

det nye i det standpunkt og jeg forstår slet ikke hvori

skulle ligge for det her lovforslag har på intet tidspunkt lagt op til at det var folketinget eller ministeren der skulle sidde og dømme folk til udvisning

men det jo handler om er at det er det her folketing og regeringen der i forening udgør den lovgivende magt og som lægger rammerne for domstolenes virke og i den primære retskilde nemlig lovteksten skriver vi at kriminelle

udlændinge som får fængselsstraf og lignende skal udvises medmindre det med sikkerhed strider imod danmarks internationale konventioner det er det dommerne skal lægge til grund når de dømmer og det kan jeg ikke forstå hvorfor socialdemokratiet

at følge hvor ministeren og et par ordførere stædigt forsøger at overbevise nogen om ikke at støtte regeringens lovforslag

det radikale venstre stemmer imod som vi har annonceret hele vejen igennem men det jeg gerne vil

at danmark med det her lovforslag bevæger sig ind i et selskab

jeg været en af de delegerede til europarådet i nogle år

lige præcis den tilgang jo lægger gift for domstolens arbejde for det betyder at sagerne hober sig op rusland

har sager i tusindvis fordi de de netop har den samme tilgang

jeg bare spørge om det virkelig stadig væk står til troende at integrationsministerens signal er

hellere vil gennemføre en lovgivning som gør at vi løber ind

på den sikre side af de konventioner som

set også derfor jeg går op og siger de ting fra folketingets talerstol jeg siger

og det skal folketinget selvfølgelig vide man kan udtrykke sig på hver sin måde man kan kalde tingene hvad man vil man kan sige en hel masse ting

en af grundene til at det radikale venstre og enhedslisten og dele af sf er imod det her er jo præcis

af de grunde som herre morten østergaard polemisk viderefører også videre end jeg ville have gjort

at vi går lige så langt nu som vi overhovedet kan og det næste skridt hvis der skal foretages noget bliver en diskussion om selve konventionerne jeg tror personligt ikke på

på sin vis glad for at

integrationsministeren i sin retorik vælger at noget andet end det han sagde til

medierne hvor han sagde at fremover skal tvivlen komme udvisningen til gode

når man så siger at det fremover skal være sådan at man udviser

det med sikkerhed med sikkerhed er i strid med konventionen

og det er jo det der er humlen her en dansk domstol kan ikke med sikkerhed vide om noget er i strid

det derfor vil der altid være det skøn og det er

ikke på at gå til kanten af konventionen for det lå også

jeg deler til fulde herre morten østergaards analyse altså at det her er at forskubbe den nuværende retstilstand og det er også derfor jeg tager ordet for det fornægtes af dele af dem der stemmer for det her lovforslag og det kan jeg ikke anerkende for det skal siges så kan vi være enige eller uenige om hvorvidt det går ud over kanten det mener jeg ikke det gør men selvfølgelig forskubber vi retstilstanden

det er jo rigtigt at det er en meget spændende debat og jeg synes

ministeren udfolder store anstrengelser for at overbevise os om at det er rigtigt at stemme nej til lovforslaget og tak for det men jeg vil gerne spørge ministeren enkelt ting er konsekvensen af at vedtage det her lovforslag ikke at der er en meget meget stor sandsynlighed for nogle vil måske endda sige sikkerhed for at danmark vil ende med at tabe sager ved de internationale domstole på grund af afgørelser som de danske domstole træffer

det er også derfor at man ikke kan være bekendt at sige de ting der bliver sagt fra bestemte dele af som stemmer for det her lovforslag

ansvaret til den tid vil ikke blive dommernes hvis det måtte ske som fru

kan man ikke skælde dommerne ud for at have løbet den risiko for det har vi bedt dem om

nu er ministeren jo jurist og det er vel derfor han bruger betegnelsen procesrisiko

noget advokater tit siger når man henvender sig til dem men er realiteten ikke

løber vi risikoen for at krænke menneskers

og at det faktisk kan få ganske alvorlige konsekvenser for de mennesker det går ud over så det er altså en procesrisiko den danske stat løber

udtrykket procesrisiko med velberåd hu fordi det er inden for lovlighedens rammer

jamen jeg vil da gerne takke folketinget for den fine behandling som

en meget bred opbakning til beslutningsforslaget

både socialdemokratiet og socialistisk folkeparti

beslutningsforslaget det kom som lidt af en overraskelse også efter den førstebehandling vi havde hvor jeg synes der var en em af negativitet over for beslutningsforslaget fra

de to partiers side så det er meget overraskende men også glædeligt vil

vedtage det her beslutningsforslag som jo er en principiel beslutning om at vi vil afskaffe de faste ejendomsvurderinger

glædeligt jeg har bare en

anelse eller en svag frygt der siger at det måske bare er fordi man ikke tør stemme imod

er i betænkningen er også meget negative meget meget negative

bare ikke tør stemme imod og så stemmer man bare for

hørt at socialdemokratiet og sf

og have stemt anderledes end dansk folkeparti og regeringen

mig at høre om det er noget som man har i sinde at ændre mening

på et senere tidspunkt eller om man rent faktisk bakker op om at vi ikke vil have ejendomsvurderinger længere og dermed

have ændret på skattestoppet på

vi har ved førstebehandlingen givet udtryk for at vi her har et godt forslag som kan medvirke til en forenkling og en billiggørelse af den offentlige administration og hvad skal man så i øvrigt også med noget som ikke bliver brugt til noget vi ser også at vi ikke ønsker

som det fremgår af betænkningen

vi bekymrede for de boligejere der kan se ud til at komme i klemme som følge af forslaget og med blikket

økonomiske udvikling i sydeuropa

under to tusind og et niveauet selv om der har været spurgt til det i skatteudvalget og uden held

synes stadig væk at vi har lidt uklarhed på området

ikke vil medføre højere skatter i forhold til den gældende ordning i modsat fald vil vi tillade os at fremsætte forslag som sikrer at skatten i disse tilfælde også vil følge med

inden for rimelighedens grænser sige hvad man vil fra folketingets talerstol

dansk folkepartis ordfører til at forstå det ved førstebehandlingen sagde vi helt klart

vi har skrevet betænkningsbidrag hvoraf det utvetydigt fremgår at vi

har det principielle synspunkt at den offentlige sektor

ikke skal have nogen administration som er til for administrationens og bureaukratiets egen skyld

på regeringens lovprogram to gange har haft et forslag som trak i retning af det her men hvor regeringen ikke har været i stand til at levere varen

at levere varen her så siger herre mikkel dencker jo

hvorfor skulle vi så have den debat ved førstebehandlingen

noget af det som socialdemokratiet pegede på ved førstebehandlingen og her kan man jo heldigvis tjekke efter i annalerne og konstatere rigtigheden af

vi er i en situation med et usikkert boligmarked som kan risikere at knække prismæssigt

sådan som dansk folkeparti har formuleret forslaget

at de boligejere som oplever faldende boligpriser og som skulle have

ikke får det det var dybt problematisk det afviste

sig så efterfølgende at omkring tyve procent af de danske boligejere kommer i den situation

ordfører afviste som rent hypotetisk derfor er glad for at vi problematiserede det ved førstebehandlingen sådan at

tager højde for de faldgruber som der er

til at blive oplyst ikke til at blive indskrænket

det er et meget stort flertal i folketinget som ønsker at regeringen bruger sommeren til at udarbejde et lovforslag

sikrer at vi ikke bruger unødige ressourcer på

ejendomsvurderinger af private boliger som ikke bruges til noget da vi har et skattestop som betyder at vi har taget udgangspunkt i vurderingerne fra to tusind og et siden to tusind og et altså sagt med andre ord

vi har haft et stop for stigningerne i den

som boligejerne har betalt siden to tusind

der i dag foretages i forhold til private boliger er grundlæggende unødvendigt det betyder at

vurderinger ud fra den vurdering fra boligejernes side at man jo ikke ved hvad der kan ske fremtidigt så derfor må man hellere klage over vurderingerne hvis de ikke er rigtige men det betyder selvfølgelig at man bruger en masse masse ressourcer på noget som ingen praktisk betydning har i forhold til den skat som boligejerne skal betale

som folketinget pålægger mig til at lave et lovforslag som også tager højde for de mange problemstillinger der er blevet rejst for det er jo ganske rigtigt at oplysningerne bruges i en lang række

svaret på spørgsmål fra skatteudvalget så man har en oversigt over i hvilke andre lovgivninger de her oplysninger

selvfølgelig findes praktiske løsninger på det der er

et svar til liberal alliance er helt klart at når vi er enige om at vi ikke vil øge skatten

for boligejerne så er det ikke nødvendigt at have det her system men det her er ikke et ønske om at boligejerne skal betale mere i skat

folketinget har jo til enhver tid lov til at sænke vurderingerne hvis man vil for at sikre at boligejerne ikke skal betale

vigtigt for venstre og for regeringen at man ikke ender i en situation hvor boligejerne skal betale mere i skat for det har aldrig været intentionen siden to tusind og et og er det altså heller ikke i dag men ellers er der mange af de her diskussioner som vi jo kan fortsætte med fordel når lovforslaget bliver fremsat og vi har

løsningsmodel at diskutere ud fra

det første er hvordan vil man sænke skatten for nogle ejendomme uden at foretage en vurdering af hvad de er værd og det andet spørgsmål er er det der er det rigtig glædelige for ministeren i det her forslag ikke at så slipper man for at gennemføre en vurdering af ejendomsprisernes udvikling det betyder at når en kommende skatteminister bliver spurgt om hvem det er der har glæde af skattestoppet og om det ikke er rigtigt at det primært er de rigeste danskere der bor i nordsjælland der har glæde af det her så kan skatteministeren sige at det ved han ikke noget om

det vil være rigtig rigtig dejligt for skatteministeren fremover at kunne give det svar at det ved han ikke noget om

jeg har under debatten fra starten givet udtryk for hvorfor vi synes at det er sund fornuft ikke at bruge så mange administrative ressourcer på nogle vurderinger som ikke bliver

inderlige modstandere af det

jo fordi man ønsker at øge skatten for boligejerne

at priserne på boligmarkedet skulle nå under to tusind og et niveau

en dårlig undskyldning jeg

vil sige det på den måde at hvis vi pludselig stod i en situation hvor de danske

der også blev argumenteret for fra liberal alliances side skulle det nærmest

vores økonomiske struktur var brudt sammen og det anser jeg for at være en yderst teoretisk situation det

også svaret skatteudvalget da jeg var i samråd

ind og kigger på de sidst tilgængelige tal for hvad gennemsnitspriserne er i forhold til to tusind og et niveau

tres procent over to tusind og et niveau

altså er et stykke vej fra de gennemsnitlige boligpriser nu og ned til to tusind og et niveau og heldigvis for det

man kan sige at det

skatteministeren har jo ikke noget svar på hvad der skal ske for de mennesker hvis

faktisk falder til under to tusind og et niveauet så længe gennemsnittet ikke gør

vil sige at en række mennesker som bor i de dele af danmark hvor den økonomiske udvikling i forvejen er negativ

konsekvens af det her beslutningsforslag det svarede ministeren ikke på det andet

jeg stillede bekræftede ministeren ministeren er glad for

fri for i fremtiden at føre en debat om at skattestoppet i og fast ejendom i virkeligheden bare betyder at man giver store skattelettelser til de rigeste danskere som betales af nedskæringer i

det er sådan realiteten er og det ønsker ministeren ikke at diskutere man kan undre sig over hvad der driver socialdemokraterne og

jeg har noteret mig at når vi har

diskussioner i det her folketing

skal de planlagte skattestigninger fra oppositionen altid pakkes ind i at det kun er de rigeste danskere der skal rammes

alle danskere men det er nemmere at sælge hvis man bare siger at det

for tusinde gang må det så blive slå fast at skattestoppet er til gavn for alle boligejere det giver en tryghed for alle boligejere uanset værdien af den bolig

om at nu skal boligejerne brandskattes ind i at det kun er de rigeste der vil blive ramt det er bare ikke sandt hvad var virkeligheden indtil 2001

hvor skattestigninger

folketinget skulle ikke engang forholde sig til dem det væltede bare ind i statskassen

hvad hvis man kommer i den teoretiske situation at boligmarkedet kollapser og priserne falder

stå i den situation hvor folketinget ikke uden at blive spurgt bare iagttager

at sænke skatten hvis de vil sikre boligejerne den frihed har folketinget og jeg overlader det hellere til folketinget end til et system der år efter år automatik bare øger skatten for boligejerne

opmærksom på at det er det der er situationen her det er jo helt patetisk at høre at regeringen som to gange

beslutningsforslag uden at være i stand til at redegøre for hvordan man vil løse de helt åbenlyse problemer der er med fastsættelse af boafgift

uden at have antydning af et svar så er der hele spørgsmålet

som jo er veldokumenteret af dem der har

at det i hvert fald for grundskyldens vedkommende er sådan

et helt konkret problem hvis vurderingerne er væk fordi de

ville være bedre stillet hvis man udregnede deres grundskyld ud fra

det skrå skatteloft derfor må man bare sige at

skatteministeren er ikke i stand til at redegøre for det og alligevel vover regeringen sig ud i at stemme for det er så valgkampspræget

radikale venstres bekymring for boligejerne intet når man har som politisk erklæret mål at få genindført stigningerne i boligskatten som det vigtigste man vil have gennemført og så bagefter prøver at pakke det ind i at man gerne vil skabe tryghed for boligejerne

når vi en grad af hykleri som jeg ingenting giver for enhver der ejer en bolig og lytter til

skal bare vide at det det radikale venstre vil er at beholde det nuværende ejendomsvurderingssystem sådan at de har strukturen til at kunne gennemføre en stigning i boligskatterne hvis de kunne få flertal for det

og så bliver det pakket ind

at det er det radikale venstres absolut største politiske mål

bliver det pakket ind i proces

vil få vurderingen for to tusind og elleve og det vil sige at de bevægelser man har set i boligmarkedet jo

afspejle sig i vurderingen for to tusind og elleve så bliver jeg desuden anklaget for at jeg ikke har

er ikke et lovforslag endnu det her er et beslutningsforslag hvor folketinget pålægger mig som minister at lave et lovforslag og så handler debatten om

at det de ønsker er at brandskatte boligejerne

det radikale venstres skattepolitik med lavere skat på arbejde fuldt finansieret er velkendt og den forsøger vi under ingen

at feje ind under gulvtæppet nej det som ministeren ikke vil svare på

hvorfor man ikke fremsætter et lovforslag

opgive sit ærinde fordi man ikke har kunnet finde løsninger i dag har vi behandlet

med høj intensitet her i maj måned men lige præcis det her spørgsmål

levere lovforslag på selv om man jo i virkeligheden må

til at overveje de her problemstillinger lige præcis det her skulle ikke hastes igennem som lovforslag

et beslutningsforslag fremsat af støttepartiet derfor er

skatteministeren at hvis regeringen havde svar på de

fremsat det lovforslag man har taget tilløb til nogle gange

helt heroiske betragtninger om at hvis det skulle vise sig at der er behov for at ændre vurderingerne så kan folketinget jo gøre det er det virkelig regeringens opfattelse at det fremover er folketinget der skal fastsætte den offentlige vurdering af ejendommene i danmark

jeg ved ikke rigtig om essensen af det sidste indlæg

en række konsekvenser i andre lovgivninger og det er klart at det skal der bruges tid på at få

vil kunne fremlægge gode løsninger på men det her handler først og fremmest om hvorvidt man ønsker at boligskatten skal stige og det synes jeg man skal være ærlig om jeg kan

for synspunktet om at boligejerne

man altid bare kunne skrue på satsen det vil have den fordel at det skal i folketinget i stedet for det gamle system fra før to tusind og et hvor det foregik uden folketingets mellemkomst helt per automatik år efter år fremover

det skulle i folketingssalen hvis man vil øge satserne det synes jeg er glimrende

så kan vi få en politisk debat hver eneste gang man ønsker at plukke fjerene af boligejerne

det her tog jo egentlig sit udgangspunkt i at dansk folkeparti ville beklikke s

boligskatterne

har prøvet at påpege i vores betænkningsbidrag

en række yderligere problemstillinger som vi bliver nødt til at forholde os til blandt andet nævnte ministeren jo selv at der er anden lovgivning som er knyttet tæt

ejendomsvurderingen her bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til

så er der den diskussion som også har været berørt et par gange

undgår den overbeskatning af boligejerne som df har lagt op til med beslutningsforslaget

den kommunale grundskyld er udsigt til hvis forslaget bliver gennemført sådan som df

vil være tyve procent af de danske boligejere som ikke får den skattenedsættelse som de burde få det bliver vi selvfølgelig nødt til

højde for noget af det kunne vi selvfølgelig også